titlerne på de anmeldte sager vil i øvrigt fremgå af folketingstidende

og integrationsministeren og klima energi og bygningsministeren til social og integrationsministeren er anmeldt følgende spørgere hans andersen karin nødgaard louise schack elholm martin henriksen jane heitmann liselott blixt

til klima energi og bygningsministeren er anmeldt

derfor lidt mere end en halv time

er der flere der ønsker at melde sig som spørgere det er ikke tilfældet i første runde har spørger og minister begge op til to minutters taletid herefter følger to runder hvor både spørger og minister hver gang har en minuts taletid jeg giver først ordet til herre hans andersen

beskæftigelsesprocenten for mennesker med handicap

formanden for det centrale handicapråd tue byskov siger i artiklen vi har tilsyneladende et system i dag der mangler klart fokus klart overblik

jeg mener bestemt der er plads til forbedringer social og integrationsministeren har jo ansvaret for at

en koordineret og helhedsorienteret handlingsplan på handicapområdet

der er brug for at speede lidt op

det her er jo nogle nogle ret markante tal så jeg vil spørge ministeren

vi startede sådan en tendensanalyse som bindslev stod for og det arbejde har løbet

den sidste kom så derfor er det jo et område der har trængt til at blive gjort noget ved i rigtig lang tid og derfor har vi også arbejdet rigtig rigtig grundigt med det det er vigtigt at vi sender det signal at vi integrerer

så er man selvfølgelig et menneske med lige værd som vi som samfund skal

om hvornår den her handlingsplan kommer er det så i to tusind og tolv eller er det i første kvartal af 2013 er det de forventninger vi kan have til til lanceringen af handlingsplanen vil man i den her handlingsplan adressere lige præcis det her problem med beskæftigelsesprocenten

så hvornår kan vi forvente den her handlingsplan

for øjeblikket på rundtur hos de handicappolitiske foreninger

alle mulige forskellige steder og høre hvad det er for nogle ting de tumler med og

handicappolitiske dagsorden med dem der vil meget snart være

en stor åbning af et nyt handicappolitisk hus

og i den forbindelse tror jeg man skal glæde sig til at der kommer til at ske

i går lancerede ministeren så på integrationsområdet

man sige barometer for hvordan det går med integrationen kunne ministeren overveje om vi ikke på lignende måde skulle skulle bruge et barometer for hvordan det går med handicapindsatsen

spørgsmål at stille i forbindelse med ministerens tiltag

de ting man gør og også sætte sig mål for hvor langt man kan komme synes jeg er en dagsorden som vi skal udbrede endnu mere jeg vil også rigtig gerne tage en drøftelse af hvordan vi kan

til også at omfatte handicapområdet vi har arbejdet med at skulle præsentere det der skal komme med

politiske handlingsplan for handicapområdet

præsentere de temaer som man skal arbejde videre med så det vil sige at hvis jeg i mit tidligere svar fik sagt at det hele bliver præsenteret

og så kommer vi til at tage et stort og og grundigt dialogarbejde

indstille hvad der skal ligge i det

i medierne for tiden det undrer jo nok ikke ministeren

en ulykkelig sag for rigtig mange mennesker det er ulykkeligt for de biologiske forældre det er ulykkeligt for adoptivforældrene det er ulykkeligt for

som har vokset sig stort og selvfølgelig også ulykkeligt for for samfundet fordi der er noget der er

er meget vigtigt at vi får klarlagt hvilke forhold der egentlig

at vi i den konkrete sag har hørt at man måske ikke synes at der har været den fornødne opbakning

fra det kommunale system i forhold til

få et adoptivbarn

om det lovgivningsmæssigt

til landet som adoptivbarn sørger for at der er den fornødne hjælp støtte og vejledning både til forældrene

forskel på om man modtager et barn der

at børnene faktisk bliver ældre og ældre når de kommer til danmark der er jo stor forskel på hvordan man skal agere alt efter

kan hjælpe forældrene er at at vi tager en drøftelse med hinanden om

egentlig er vi gerne vil med det her område

og at de har de kvalifikationer som man skal have som forældre

ved hvordan man skal gå til sådan en opgave

der er jeg jo glad for at vi med satspuljeaftalen i år hvor

efter de har modtaget deres

ekstra kurser vi bliver nødt til at se området efter

børnehjem og et adoptionsbureau

sted og at sagen skal for en dommer men

været ude med den meget skarpe melding at de mener at børnekonventionen er brudt

og derfor undersøger vi naturligvis det jeg har afbrudt samarbejdet med lige præcis det børnehjem som som masho kom fra

her område men jeg synes egentlig vi mangler at høre lidt mere

de lande der sender et barn af sted

gennem flere år jeg anerkender fuldt ud at vi har afsat

her område men jeg vil da meget gerne have at ministeren kommer lidt ind på at

børn fra har levende forældre jeg har i hvert fald

er blevet sagt at der for eksempel

de lokale afdelinger af bureauerne egentlig egnede til det

form for afpresning og urigtige oplysninger

de her arme biologiske forældre

foretaget hvordan ser situationen ud jeg vil sørge for at

glad for at der er kommet så mange tilbagemeldinger og at folketingets partier gerne vil deltage i den drøftelse det her er jo et område

jeg har arbejdet med et stykke tid og reglerne for etiopien

når fru karin nødgaard siger at hun frygter at der kan være flere mashosager derude

det ved jeg at der er derfor synes

sagen er den at adoptionsområdet har forandret sig

som har nogle vanskeligheder det kræver selvfølgelig at forældrene skal være klædt på til at håndtere at der kommer et barn til landet som er ældre og som kan huske og som har

jo at

kommer børn som har særlige vilkår skal både kommuner og forældre klædes bedre på derfor synes jeg

fornuftigt at vi tager en drøftelse af hvordan vi kan indrette det bedre

for at drøfte hele området men det er jo dybt beklageligt hvis ministeren allerede nu kan sige at der

man faktisk kender til dem jeg håber

skulle vi have haft handlet meget tidligere

nogen fornemmelse af hvor mange af de børn der er kommet til danmark som adoptivbørn som faktisk i dag er endt på

der er sikkert masser af gode børnehjem det er

er sket i hendes sag til at komme videre men jeg synes ikke

som politikere skal sidde og sagsbehandle den konkrete sag heller ikke ovre ved mit bord på fredag

vi får nogle oplysninger om hvordan

men jeg har lagt mærke til at der har været politikere fra forskellige partier som har haft alle mulige holdninger til

kan tage udgangspunkt i hvad der er bedst for den her pige det er

er der nogle ting vi kan gøre anderledes

etiopien jeg har lukket for det børnehjem som der har været rigtig rigtig meget debat om

naturligvis over at folketingets øvrige partier

vi i fællesskab skal blive enige om

til et andet land eller

at gå konstruktivt til det her og se på hvad vi så kan gøre for at sikre

synes at forældrene fik den rette information de fik ikke den rette rådgivning og jeg ved jo at vi har lavet pas rådgivning post adoption services som skal give en rådgivning til forældrene fordi vi ved at

har nogle helt særlige symptomer kommer ud for nogle helt særlige ting kommer igennem særlige ting der gør at man skal kende til hvad

derfor bekymrer det mig hvis det er at den pas rådgivning som vi jo startede med i to tusind og syv og som vi har videreført med den seneste satspulje

sætte penge af så alle kan få

er situation man står i fru karin nødgaard spurgte også til noget der mindede om det og jeg nåede ikke at svare færdigt men det ligger meget i forlængelse af det

det er nemlig hvordan hjælper vi ude i kommunerne og det er jo faktisk sådan med servicelovens bestemmelser

på hvilken baggrund barnet har den sætter nogle rammer for hvis barnet har et behov skal barnet hjælpes derfor kan man sige

i kommunerne når man står med en adoptionssag

viso vores nationale videncenter

og hvordan vi også at den viden kommer ud

der er ikke nogen tvivl om at det er en stor ting at blive forældre og

at vi er nødt til at sige nej til nogle

og har vi fået informeret adoptivforældre generelt godt nok om hvad

der bliver adopteret i danmark eller børn med handicap

informeret forældrene godt nok

det er da naturligvis vigtigt at finde ud af hvordan det har været

er nu ikke sikker på andet end at da man lavede pas var det ikke meningen at det skulle være noget der var til alle

vi havde kapaciteten til at løse det men jeg vil meget gerne have det som et skriftligt spørgsmål og

et andet spørgsmål der rejser sig når nu det er at børnene bliver ældre og ældre når de bliver adopteret til danmark så bliver det også sværere og sværere at få dem integreret i den familie de kommer til fordi de selvfølgelig har en hel identitet med

så rejser det nogle spørgsmål

er en grænse for hvor gamle børn skal være jeg tænker på at vi fik en syv årig amy til danmark der også problemer med at falde til

forstå for det er svært når man kommer fra en familie og har en klar rolle så mener ministeren

egnet til at blive tilbudt en international adoption børnekonventionens regler er altid sådan at man skal undersøge om barnet

hvor der ikke er noget netværk og hvor der ikke er noget alternativ

kunne blive stillet i udsigt måske var en institution og måske også en institution hvor den faglighed vi er glade for at vi har herhjemme ikke er til rådighed derfor synes jeg det er svært at gå ind og sige

og gerne vil og man vurderer at det match godt kan fungere med den rigtige støtte det synes jeg er

kræver det noget ekstra og det gør det af alle parter lykkeligvis

der er lille og det er også de fleste der kommer hertil som små men vi har nogle som kommer hertil og som er lidt ældre og

kulturminister uffe elbæk i samråd

så man kan sige at vi har haft lejlighed til at diskutere det

sådan langsigtede konsekvenser for det vi ser her er jo en

dansk kultur og så en gruppe med muslimsk baggrund som af uransagelige årsager ikke ønsker

i deres boligområde det er jo en konsekvens af tidligere tiders indvandring og

mig at høre om en sag som den her der har jo også været lignende sager fremme før

udlændingepolitik som regeringen fører på nuværende tidspunkt

skadeligt at der skal være en debat om hvorvidt det skyldes religion eller medlemsdemokrati

have juletræer fordi vi elsker julen det er en

vi holder os oppe ved julen og den søde juletid og selvfølgelig vil vi gerne have lov at have vores traditioner og nyde dem med andre når der så kommer en debat om hvorvidt

det er i orden puha så skader det altså derfor er

egedalsvænge er ved at sørge for at man finder en løsning jeg ved at man skal have et møde i aften og det glæder jeg mig til bliver afholdt jeg håber at man lokalt og inden for lokaldemokratiets rammer får fundet en løsning for der er ikke nogen tvivl om

her for lang tid siden og at løsningen

juletræ op og at man ikke afholder et julearrangement fordi man simpelt

at hun bliver nødt til at flytte til et andet sted fordi hun bliver udsat for hærværk og trusler hun føler simpelt hen ubehag ved at være i det pågældende område det er jo virkelig bekymrende og det det tegner ikke godt for

aftenens møde møde men det jeg

den udlændingepolitik som man fører på nuværende tidspunkt for der kommer jo rigtig mange til danmark via for eksempel

vil vi se at antallet der får opholdstilladelse på familiesammenføringsområdet også vil stige

når nu regeringen fører en politik der betyder at der kommer et stort antal til danmark fra lande

vi ved at det giver integrationsproblemer fremadrettet

kun et juletræ det handler om

giver anledning til at regeringen gør sig nogle overvejelser om sin udlændingepolitik

mange steder også uden at der har været så meget som en eneste muslim involveret i det

i den grad har udnyttet alle de muligheder der er

vi ikke forstår at man ikke kan tage hensyn det er fordi vi ikke

man har en demokratisk valgt bestyrelse

ikke tager hensyn til at vi er forskellige og

som man skal løse i det lokale demokrati man er i men jeg synes også

skal føle at de hører til for at folk skal føle at de er en del af vores fællesskab skal vi tage en langt bedre dialog med folk når de kommer hertil om hvilke muligheder

rettigheder og pligter følges ad det gør hensynet til hinanden også der vil jeg gerne sige at jeg tror jeg er enig med spørgeren i at man i alt for mange år ikke

bekymring om hvorvidt det ville presse dem i en forkert retning eller

der var på bordet før folketingsvalget

er en anden diskussion ministeren svarer sådan set ikke på det spørgsmål som jeg

er en dybt principiel sag

jo ikke længere en diskussion om beboerdemokrati og lokaldemokrati det er det jo ikke længere en diskussion om

i hvert fald er en beboerformand som ikke føler sig velkommen i det område hun har boet

man skulle finde en løsning der indebar at man selvfølgelig afholdt det her julearrangement op

hundrede og firs grader og siger i bør ikke afholde det julearrangement i skal ikke

bestyrelse har gjort mange med muslimsk baggrund i danmark en bjørnetjeneste men ikke desto mindre er det der sker udtryk for en kulturkonflikt der kommer nogle mennesker til landet og der er kommet nogle mennesker til landet som bare har en anden

hænge sammen og hvilke værdier og hvilke traditioner det skal bygge på det har noget at gøre med tidligere tiders indvandring giver

der kommer flere og flere som uundgåeligt vil

krav om at man skal have et integrationsbarometer i alle landets kommuner vi skal også have et

fordi vi gerne vil måles på om det går fremad det handler også om at arbejde og få flere til at

et misforstået hensyn når man i egedalsvænge nu har en drøftelse af at det nemmeste er at droppe juletræet fordi man er bekymret for hvad der kan ske

er noget der springer i luften men konsekvensen af det er jo lige præcis at folk sidder

jeg er ikke sikker på at det her er startet som en kulturkonflikt jeg tror at det er startet som en en konflikt i et lokalt beboerdemokrati men jeg

det har udviklet sig og at det i dag er blevet symbolet på at der er nogle grupper som har utrolig svært ved at samarbejde

vil blive mindre end hidtil vil ministeren fortælle hvilken effekt regeringen forventer at ændringen vil

i forbindelse med skatteaftalen

vi har lavet i fællesskab og den har vi blandt andet lavet

vi gerne ville var at give en håndsrækning til den enlige forsørger der går på arbejde vi ville gerne give en håndsrækning til den

på passiv forsørgelse derfor var det vi gjorde at var

enlig og som

på en

den motivation har kunnet ligge på et meget meget lille sted

og være i arbejde har været lig nul

mindre indtægt hvis man altså også

dyre transportudgifter så det vi lavede var at understøtte og hjælpe blandt andet de enlige forsørgere og dem med

mener at aftalen vil påvirke beskæftigelsesmulighederne vil ministeren svare på det

for vi står i en krisesituation og vi står i en tid

af den ene eller den anden eller den tredje ordning

er i en krisetid og i modsætning til hvad den tidligere statsminister annoncerede for snart mange år siden nemlig at regningen var betalt så viste det sig jo at det var den ikke

en gang til er ministeren enig i at aftalen om den lavere regulering

det betyder ikke nødvendigvis at der er arbejde

sikkerhedsnet vi har og vi kan alle sammen få brug for det

er vil sige at så er

en belønning eksempelvis til dem som har de små indtægter eller dem der er enlige men det betyder bare ikke at vi med den

indsats som er langt bredere og

et loft over hvor lang tid man måtte have lov at uddanne sig den tidligere regering

forkorte dagpengeperioden men uden overhovedet at forholde sig til

efterladt mange ubetalte regninger det her er et område

på den her måde tager hensyn til de kvinder som vitterlig ønsker et barn og mener ministeren at man tager hensyn til det enkelte menneskes rettigheder

den vigtigste rettighed vi mennesker har er at bestemme over egen krop

er det den menneskeret

hjælpe disse kvinder til at varetage det vigtige hverv det er at være forælder

meget sårbar ung kvinde

har rusket dem det kan være så mange ting derfor gjorde vi det at vi med barnets reform sagde at det er rimeligt nok

kommunerne har fået mandat til at presse nogen til at få foretaget abort

en og spørge med den situation jeg er i nu

at det går rigtig dårligt med det barn

vi har jo allerede fjernet ham tror du så det er en god idé at få en til

karakter af at nogen bliver presset til noget

lægger kortene på bordet synes jeg faktisk er fair nok

man mener at det er det bedste for den enkelte jeg mener at vi har utrolig gode resultater når vi tager hånd om nogle af de her kvinder

tror også at ministeren kender kender alexandrakollegiet som vi har givet penge til via

man netop tager hånd om pigerne giver dem en mellemlang uddannelse sikrer at der er nogle til at vise dem hvordan

har det jo en negativ indflydelse på hvordan vi ser på det her spørgsmål

vi tager dit barn fra fordi vi mener at du ikke kan opfylde betingelserne

vi giver dig et tilbud om hjælp

prostitueret og som er i et narkomiljø eller det kan være en anden type ung kvinde som i den grad selv slås med indre dæmoner eller som bare absolut

er at den samtale finder sted

snakke familieplanlægning og at man kan snakke med nogle af de her unge som måske

når nu ham du er sammen med er voldelig tror du måske ikke du skulle vente

når du er kommet videre jeg synes det er vigtigt at man kan

en graviditet så man kan adoptere barnet

man smider væk på den her måde

som vil være rigtig glade for at kunne tage sig af de her børn og de her mødre ville måske også få det bedre psykisk ved at vide at deres børn er kommet til verden

de har fået en tilværelse som passer bedre

foster et lille barn som

har man det med sig resten af tilværelsen

og det kan jo kun være den unge kvinde der gør det det kan hverken være en sagsbehandler

en sundhedsperson eller nogen som helst andre

det kræver noget særligt når man skal hjælpe kvinder som ikke som ikke modenhedsmæssigt

men det gør vi jo og det løfter

at undgå at barnet skal tvangsfjernes og vi støtter op om den unge men jeg synes at det er fair nok at man også tager en drøftelse med en som er i tvivl om hvorvidt hun skal gennemføre en graviditet

være særlige forhold der taler imod det derfor er vi også interesseret i at den her ulykkelige sag

i den konkrete sag hvor forældrene er blevet narret og misinformeret og barnet har

en forfærdelig sørgelig skæbne i danmark er det jo utrolig vigtigt at vi kan arbejde hen imod at masho kan få den ro det er at komme tilbage til sine trygge vilkår alternativt få oprettet den kontakt til forældrene der kan give hende

planer om at gøre i den konkrete sag

alle taler om hvor masho skal være henne

jeg tror at vi skal holde os for gode til at

i mashos biologiske familie i etiopien er i dag

den familie dernede har det

mig noget mere frygteligt i hele verden end at man skulle tage masho fra det

og så sende hende af sted til en institution i etiopien

anerkende at de forældre har fået frataget deres allerkæreste eje de vidste ikke at de var i gang med at bortadoptere det var ikke det de fik noget at vide om og tilmed har hun lidt en forfærdelig skæbne i danmark vi vil gerne sikre at

der trods alt har haft ansvaret for at det er gået så galt som det er gået også er i stand til at råde bod på vores fejltagelser og sige lad os holde mulighederne åbne lad os se

det her er en mulighed så kan det da godt være at vi

i hvert fald anerkender at den kontakt til forældrene bør genetableres er ministeren ikke enig i det

og så synes jeg vi skal overlade det til fagpersonerne at finde ud af hvordan vi bedst muligt hjælper hende videre herfra

om at tage kontakt til den kommune pigen bor i for der at afdække hvad man kan gøre ankestyrelsen har lukket for adoption fra

børnehjem hvor masho kom fra ankestyrelsen er også ved at undersøge hvorvidt børnekonventionen er brudt i den her konkrete sag og det synes jeg er godt man gør for det frygteligt hvis det er sket og der er jo noget der kunne tyde på at det er det der er sket men det ændrer ikke ved at vi skal passe på nu med ikke at lade os rive med nu handler det om et barn som

at de juridiske forudsætninger for en adoption er til stede når forældrene ikke bliver informeret om at de er i gang med at

adoptivforældrene og er nu i en eller anden midlertidig tilstand i en institution mener ministeren ikke at de biologiske forældre har noget som helst at skulle have sagt

om de overhovedet ønsker at få adoptionen annulleret jeg ved ikke om de

drøm om at løsningen på den her meget tragiske historie

sende pigen tilbage hun er i en situation nu hvor det

og vi skal ikke påføre pigen flere traumer jeg synes det er

i hvert fald være min opfordring vi skal have fundet gode løsninger for hende så hun kan få en ordentlig fremtid

men jeg har ikke hørt tale om at der er nogen der ønsker det heller ikke

skal foregå de her klimaforhandlinger cop atten

mulighederne for at man kunne få

store udviklingslande som kina og indien og så videre til at adoptere

vi kan godt være enige om at hvis man vil

økonomiske udvikling på fossile brændsler til at droppe den udvikling og indføre den samme klimapolitik

at man kan nære en vis optimisme

til den langsigtede aftale der skal gælde efter to tusind og tyve

også skal omfatte dem på den korte bane frem mod to tusind

at lukke det reduktionshul

det her møde men uden for de bonede gulve om jeg så må sige foregår

på vej i mexico hvor vi går ind og prøver

at overføre de danske erfaringer som jo er at det at blive mere effektiv i sit energiforbrug at i højere grad

faktisk ikke giver højere energiregninger men mere stabile energiregninger

forsikre sig mod kommende prisstigninger

bilateralt samarbejde med mange af de lande som er meget ivrige efter at lære af danmark og det forventer

varer nogle år før man kan få de store udviklingslande til at

når vi har valgt den strategi at bruge den form for energi som er dyrere sætter vi jo os selv tilbage i konkurrenceevnen

udviklingslande som jo bruger fossile brændsler i meget meget stort omfang er ministeren ikke enig i at vi sætter os selv tilbage i den konkurrence at

og at det kan have voldsomme konsekvenser for danmarks konkurrenceevne også på længere sigt

herre mikkel denckers opfattelse af at det er noget der skulle gå ud over dansk økonomi tværtimod er det min oplevelse at hele den grønne omstilling som vi har gang

er noget der bliver lagt mærke til i den store verden det åbner eksportmarkeder for alle vores grønne produkter og det er med til at markedsføre danmark som en moderne grøn nation lad mig nævne et eksempel hvad er elprisen i danmark i forhold til andre europæiske lande

alle lande har jo forskellige niveauer af afgifter men stadig væk tæller de ekstra investeringer som man umiddelbart betaler for sol og vind med hvor ligger så det danske elprisniveau ja det ligger faktisk

det ved vi alle sammen godt knap en promille af verdens befolkning så uanset hvor meget

os selv og lægger bånd på os selv i i den her for nogle hellige bekæmpelse

usa for den sags skyld ikke gør det samme så vil vil de nedbringelser

med i sine overvejelser når regeringen nu har valgt at antage

end at regeringen mener det det er korrekt at

procent af verdens samlede

til det der er to ting at svare den ene er at selvfølgelig skal vi tage vores del ligesom alle andre lande skal tage

at sætte solceller op eller i sig selv

det er omkostningsbevidst danskerne tjener penge på det her

der er jo en grund til at dansk industri dansk erhverv landbrug fødevarer og stort set hele det danske civilsamfund støtter aktivt op om det her og at selv dansk folkeparti nu

det er sund fornuft også

solcellefest som vi har oplevet her i to tusind og tolv musikken er gået hjem og der er kun ølsjatterne tilbage nogen kan sikkert huske kim larsens sang masser af succes den kom jeg i hvert fald til at tænke på her tænker jeg så at det må være brandærgerligt for en populær minister at skulle droppe en succes som ovenikøbet flugter med de overordnede miljømålsætninger som regeringen har altså det med at vi skal af med de fossile

efter min opfattelse hænger succesen utvivlsomt sammen med at modellen med at måleren løber baglæns

have det godt i maven og være sikker på at omkostningerne ikke flyver deropad når afgifterne

i stedet for at blive uvenner med halvtredstusind eller tredstusind

vi gerne vil have hvorfor så ikke reducere den meget dyre vindudbygning som nu skal være halvtreds

fem og fyrre procent eller fyrre pct hvad ved jeg så ville vi langt hen ad vejen kunne nå de samme mål og utvivlsomt få nogle gladere borgere og nogle virksomheder som ikke skulle ud at fyre

dropper noget af den her meget dyre vind

måske også fortsat have en populær

ikke er med i vores energiforlig og jeg forstår godt tanken man kan

det har vi jo finansieret ved netop at rykke lidt rundt på introduktionen af havvindmølleparker

gjort det det kan man læse om i berlingske i dag at vi har givet alle de danskere der bor i etageejendommene

vi har faktisk gjort det

og jeg er glad for at jeg allerede

er ministeren ikke enig i at når man skal forandre noget og det er

det vigtigt at man ikke kun har top down processer

store vindmølleparker ude i vesterhavet

top down er ministeren ikke enig i at skal man forandre

ministeren jo ikke leder af en virksomhed men af et helt land på det her område kan man sige

de samme processer der foregår er det vigtigt at vi bevarer den her involvering fra borgerne som der jo

halvtredstusind danskere har jublet over den her ordning ved at sætte solceller op så kan vi få forandringer er det ikke ærgerligt at

skrue ned for det der rigtig virker og så skulle tvinge noget andet igennem sådan ud fra

komme en opbremsning i markedet

dem der bor i boligforeninger i ejerforeninger i andelsforeninger der har vi jo

mulighed for at købe andele og anparter

som kan samle en masse borgere og virksomheder

tror ministeren virkelig på at det vil hjælpe noget for boligforeningerne i forhold til den grønne omstilling med de satser der er lanceret her vi kan se at boligforeningerne meget meget klart i deres høringssvar siger det vil vi ikke røre med en ildtang det er simpelt hen ikke attraktivt nok alene af den grund at

de fælles omkostninger som er inddraget

hvor man ikke kan modregne modregne afgifterne

både erhverv og foreninger

koster fem gange så meget at støtte trods alt stadig væk

få fem gange mere vind for den samme krone

går vi så fra spørgetimen til spørgetiden og det drejer sig om besvarelse af spørgsmål som

spørgsmål nummer seks er blevet trukket tilbage af herre joachim b olsen det første spørgsmål er til statsministeren

tyvende november to tusind og tolv tage initiativ til at danmark i samarbejde med grønlands selvstyre nedsætter en hurtigtarbejdende fælles kommission der i løbet af to tusind og tretten skal komme med forslag til hvordan de to lande sammen skal udnytte den viden der gennem mere end en hundrede og tredive år er oparbejdet om grønlands undergrund

og meget godt samarbejde mellem danmark og grønland

råstofområdet inden for de rammer

selvstyreloven og

jeg tror at der i grønland er mange kredse der godt kunne tænke sig at der også kom andre spillere på banen og specielt jo spillere som man kender i forvejen danmark men også de

som om bolden ligger hos statsministeren den er

ad de normale diplomatiske kanaler men

jeg føler at danmark på en eller anden måde er ved at miste grebet om det der sker rigsfællesskabet er ved at miste grebet om det der er i gang i grønland jeg har stor forståelse for de grønlandske ønsker

en masse penge det synes jeg også er en rigtig god idé men jeg synes bare at vi har nogle muligheder her som ikke er blevet udnyttet netop fordi

så skal vi nok finde ud af noget det jeg beder om er at statsministeren tager initiativ til

hurtigt arbejde det er nødvendigt sådan at vi i løbet af foråret måske kan have nogle helt andre muligheder i forhold til grønland

som skal se på hvordan grønland og danmark i fællesskab kan sikre en mere

samfundsgavnlig udvinding af grønlands naturressourcer

og regeringen at er en rigtig god idé

jeg selvfølgelig vil drøfte det med landsstyreformanden

når jeg siger at jeg føler at danmark er ved at miste grebet at rigsfællesskabet er ved at miste grebet om det

er det jo fordi der står nogle kæmpestore

stor stil har vist sig villige til at

succes der har faktisk været mange eksempler på kinesiske investeringer i

som er endt med at kineserne er de eneste der har fået noget ud af

fornemmelsen hov hvad var det lige for nogle penge der gik vores næse forbi her det jeg spørger om

tage initiativet til at det møde nu finder sted

også at vi skylder landsstyret at de får mulighed for

her er vi meget på linje med landsstyreformandens udmeldinger om og nu citerer jeg at han ikke vil udelukke at landsstyret tager initiativ til nærmere sonderinger og mulige initiativer på dette område citat slut det er vi meget på linje med og derfor vil jeg gerne endnu en gang understrege at

ved førstgivne lejlighed synes jeg at signalet

parat til at gå videre med dette område

jeg da gjort i masser af tilfælde i mange sammenhænge og det bliver

betragtet som særlig respektløst at indkalde til et møde

når det bliver sagt så klart som som

at tage alvorligt

at vi skal buse ud med noget jeg synes faktisk

alene af generøsitet og interesse over for grønland

tidspunkt det gør det jo ved at der kommer penge i kassen

være til fordel for danske erhvervsvirksomheder det synes jeg slet ikke statsministeren nævner

vores forhold og rigsfællesskabet til et spørgsmål om bloktilskud

familiemæssige bånd mellem grønland og danmark derfor er signalet

grønlænderne i det her spørgsmål

vi lytter til landsstyreformandens

et udvalgsarbejde hvis der også skal være sonderinger på andre områder vi er fuldstændig parate det og det har vi også givet tydelig

i den danske debat

staten engagerer viden og kapital til

vil kunne give mange nye arbejdspladser til såvel dansk som grønlandsk arbejdskraft

det jeg har redegjort for jo er regeringens

det samme så jeg kan kun gentage at hvis landsstyret ønsker et øget samarbejde mellem danmark og grønland på råstofområdet et område som grønlænderne i øvrigt har taget hjem er regeringen selvfølgelig åben for at

eksempel skal lukke op for store investeringer og

store arbejdsstyrker fra kina eller eller sydkorea

involveret i det

at der kommer en eller anden ansøgning fra grønlands

inden jul og det vil sige vi skal tage stilling til det allerede

sige nej til noget som som er ordentligt og redeligt fra grønlands side men jeg ville hellere at vi

selv havde taget teten vi ved

forude vi ved at der bliver problemer med skatteunddragelse

dumping af lønninger som vi ved vi skal forholde os til

sikkerhedspolitikken med et pludseligt kinesisk engagement i arktis så

egentlig beder om er rettidig omhu

er det enkle budskab er

men vi skal også have respekt for de beslutninger der er truffet i grønland grønland

bliver vi nødt til at respektere at initiativet til yderligere samarbejde

selvstyret har kompetence på råstofområdet

sådan og sådan der må vi have respekt for at grønlænderne har påtaget sig kompetencen på det område

for de beslutninger der er truffet og budskabet er fuldstændig klart fra vores side

jeg godt forstå for der er sikkert rigtig mange milliarder

under ordnede forhold man kunne forestille sig en arbejdssituation med respekt imellem arbejdsmarkedets parter og så videre en helt normal nordisk situation er det jeg beder om vi skaber en mulighed for i stedet for bare på et eller andet tidspunkt i marts at vågne op en morgen

at nu har kineserne overtaget hele bulen

og det må vi da have respekt for

i den sammenhæng vi er da nødt til at have respekt for de beslutninger der er truffet af det grønlandske folk

hvad landsstyreformandens

igen er det samme spørgsmål han siger at han ikke vil udelukke at landsstyret tager initiativ til nærmere sonderinger om mulige initiativer på dette område

jamen det lytter vi meget til vi lægger os op ad den holdning det er grønlænderne som har taget det her spørgsmål hjem vi står til rådighed vi vil gerne bidrage det er et område vi taler med grønlænderne om løbende de kender vores holdning vi vil gerne være med derfor meldte vi også meget hurtigt ud

om at man gerne ville have sådan et udvalg

på netop de her spørgsmål da meldte vi hurtigt ud at det var vi meget positive over for

for norden for danske erhvervsvirksomheder for danske investeringsselskaber

med de her tilbud og med de her muligheder i forhold til det som grønland allerede er

vil bidrage jeg spørger hvad kan vi gøre for vores egen skyld for nordens skyld for rigsfællesskabets skyld kunne statsministeren eksempelvis indkalde erhvervsfolk

en idé at vi kommer i gang

det bliver ved med bare at blive gentaget

det er noget grønlænderne selv det er deres råstof jeg spørger hvad er i danmarks interesse hvad er i rigsfællesskabets interesse er det ikke

med det her i stedet for bare

man har truffet i grønland

set parate til at indgå i et udvalg hvis der måtte ønskes et sådant udvalg men vi bliver nødt til at have respekt for at initiativet naturligvis ligger i grønland

respekt for de beslutninger der er truffet og derfor som jeg også har sagt tidligere vil vi

vi kritiske over for vi er kritiske over for at

bidrag med andre velstående landes bidrag for eksempel sveriges så betaler vi mere og det er ikke mindst fordi vi betaler

den baggrund har vi jo stillet et meget klart krav i forhandlingerne om de næste syv års budget for eu som handler om at vi skal have en dansk rabat et dansk nedslag eller en korrektion som man kalder

alle mulige rabatter hen over bordet men sådan er det nu engang fordi de andre lande får rabatter skal vi også gerne have en rabat

at kæmpe kampen i sidste uge

med statsministeren men jeg forstår at det er finansministerens ressort her i dag så det er finansministeren der svarer

uanset hvad må det være en fælles interesse at danmark kæmper så hårdt

forholdsvis meget betyder det faktisk at vi er i front når det gælder

ifølge de tal viser viser det sig faktisk at det er vi vi er det land der bidrager

at få en milliard kroner i rabat men

at have endnu mere ambitiøse mål for hvor lidt kan man sige danskerne skal betale

et af argumenterne for dansk medlemskab af

være en overskudsforretning nu kan vi så se at det faktisk er en underskudsforretning for danskerne

være medlem af eu

at få en større rabat og undgå regninger andre steder fra eu

jo godt at have i ryggen når man skal forsøge at varetage danske interesser i bruxelles det andet er at man

at basere sig på tal fra ekstra bladet i den her sammenhæng man kan bruge de tal

har fremsendt til europaudvalget hvor vi jo grundigt

et meget bredt flertal i folketinget så vidt jeg husker også dansk folkeparti

om det er en overskuds eller en underskudsforretning at være medlem af

det er i massivt omfang en overskudsforretning for

danmark og for borgerne i danmark

ikke tallene med her fordi spørgsmålet gjaldt noget andet men det florerer almindeligvis i debatten at cirka firehundredetusind arbejdspladser i danmark afhænger af vores mulighed for at sælge direkte til det indre marked som jo hænger sammen

advare imod at man flirter med tanken om at gøre op med det

andre lande der er tilknyttet det indre marked og har ret gode vilkår når det gælder om at handle med eu lande på den baggrund og er jo en kendt sag at man faktisk i england i øjeblikket har et udvalg til at sidde og kigge på

fordele og ulemper ved den tilslutning som

eu de er jo ikke med i det hele men

de er med i i meget af det og det fører til meget debat i england

jo også har et bidrag

selv om det faktisk er sådan at england ser ud til at være blandt de lande der

godt tænke mig at spørge finansministeren når det gælder af landbrugsstøtten som jo for nogles

hvordan forudser regeringen det vil gå i

mener at vi bør følge i hælene på det der foregår i det britiske konservative parti i øjeblikket synes jeg det er en robust debat man skal tage med de partier i oppositionen

hvis regeringsansvaret skifter efter næste valg der tror jeg

en lang spændende og farverig debat som jeg vil følge med

er det jo en del af regeringens holdning og en del af den forhandlingsposition vi også

europaudvalget at vi ikke alene når vi drøfter nye budgetrammer for eu ønsker en dansk rabat vi ønsker også et relativt stramt budget som er mere moderne

har kendt hidtil det vil sige at færre penge skal bruges på landbrugsstøtte og strukturstøtte

infrastruktur min vurdering af hvor langt vi kommer med det spørgsmål er relativt nøgtern og realistisk det bliver svært

og jo gerne endnu mere hvis det kan lade sig gøre men hvis vi så andre steder i systemet kommer til at betale meget mere eller rettere få meget mindre i tilskud

man sige at det regnestykke som

og i det oplæg der lå fra vores alle sammens

at det kan gå hårdt ud over de danske landmænd og dermed også den betalingsbalance man kan sige at vi har over for

nogle steder står det sådan at vi vil miste fire og tyve procent af vores

og mælkeproducenterne kan af forskellige grunde måske regne med at det er

mig at spørge om ikke finansministeren

har nogen bekymringer ved den udvikling

os en større rabat end jeg kæmper for som er realistisk

skrive eller sige andetsteds at man ønsker en større landbrugsstøtte fra eu eller bare at bevare den man har det ville da være meget nyt normalt har vi jo i danmark en enighed om at vi ikke synes at landbrugsstøtten er indrettet særlig fornuftigt

at konkurrencevilkårene er ens så jeg synes man skal hjem og pudse på den holdning altså at df ønsker en højere eller uændret landbrugsstøtte fra eu hvis det reelt er det man mener det

ikke regeringens holdning desværre er der nok

form rabatten kommer i det afgørende er at den kommer så den har en

i kroner

ønsker vi fordi det som det helt korrekt er redegjort for af spørgeren med udgangspunkt i ekstra bladets beregninger

er sådan at vi i øjeblikket betaler for andre landes rabatter

den betaler vi til det det krav håber vi at komme igennem med

vil eu budgettet være indrettet sådan at man betaler

bruttonationalindkomst man har

rent faktisk gør hvad vi kan for at det ikke er danmark der betaler for andre landes

manglende engagement i at få indtægter og udgifter til

handler det ikke om at jeg ønsker at debattere det kan vi

skal være medlem af eu eller eller ej danmark er medlem af eu og dansk folkeparti synes også at det er fornuftigt

andre ting som finansministeren nævner

et kendt dansk synspunkt og det støtter dansk folkeparti også

anden planøkonomisk forudsætning i sin tid har opbygget en kæmpemæssig landbrugsstøtte

at få afskaffet hurtigst muligt

kunne heldige at komme igennem med det at nu har vi

og monumentalt meget mindre i støtte og i øjeblikket er det altså sådan som vi også

at danmark netto er den mest bidragydende vi

hundrede og ni og fyrre euro per indbygger

tænke sig andre ting end den milliard kroner

kan være nogen særlig stor betryggelse ved det der lige er blevet redegjort for

når politikere gerne vil noget på lang sigt

forpligtende karakter men lige det stik modsatte det er der altid et eller andet betænkeligt ved

hvis man har den holdning at landbrugsstøtten i eu er for høj

både og på lang sigt og det ville da være bedst

vi var helt enige om fra dansk side

danmark ønsker og hvad vi har fået mandat til at gå efter

at det ikke kun er en dansk rabat det er også i samarbejde med en lang række andre lande at vi får et stramt budget markant under det der

gør at vi er attraktive at investere i at det er attraktivt

danske statsobligationer som det er i øjeblikket

skal vi bevare men det betyder jo ikke at vi ikke skal kæmpe på alle fronter for at vi bliver stillet bedst muligt man kan have de bedste forudsætninger om at landbrugsstøtten skal

kan lukke øjnene for at hvis de justeringer som ligger på bordet lige nu fra

vores alle sammens præsident van rompuy

så går det hårdt ud over lige præcis de danske landmænd

jo også noget landbruget har været fremme med i flere sammenhænge

forhold til eu så vil finansministeren ikke tænke lidt på at vi altså har nogle landmænd der i forvejen har det hårdt

er om dansk folkeparti seriøst mener at vi bør have en uændret eller højere landbrugsstøtte i eu

ikke gør det meget meget mere vanskeligt at være erhvervsdrivende i danmark

gør vores regnestykke i forhold til eu meget dårligere det må da være en fælles interesse at vi

netop sørger for at vores erhvervsliv ikke bliver stillet meget ringere

er i andre lande ved at de får et større tilskud

vi så dermed indirekte udkonkurrerer vores eget landbrug i det her tilfælde så her burde vi stå sammen

vi ikke som konsekvens af at kæmpe for en milliard kroner i rabat

martin merrild merrild som er en fremtrædende repræsentant

et kæmpe problem for danmark hvis vi er med på den front som budgettet lægger op til lige nu

infrastruktur

turnerer man rundt med generelt at man er imod

jo ikke sammen overhovedet og det hænger slet ikke sammen

dansk landbrug er moderne og konkurrencedygtigt

ikke brug for at være på støtten problemet er jo at når andre landes landbrug får støtte skal

men at sænke landbrugsstøtten som sådan

det er nyt og på den måde har vi jo fået noget ud af dagens spørgetid det glæder

forudsat og mener ministeren at

i sin tid indførte den meget udskældte multimedieskat

har fundet den rette balance på den ene side sker der ligesom det er tilfældet for andre personalegoder beskatning når en arbejdsgiverbetalt telefon i større omfang anvendes privat på den anden side viser tallene at beskatningen ikke er en væsentlig hindring for udbredelsen af dette arbejdsredskab at mange lønmodtagere vælger at lade sig beskatte af arbejdsgiverbetalt fri telefon tager jeg som udtryk for at den nye lempeligere beskatning opleves som en fair beskatning samtidig tyder den store udbredelse på at virksomhederne ser og udnytter fordele ved at stille en arbejdstelefon til rådighed for medarbejdernes private brug det harmonerer også med at skatteministeriet får meget få kritiske henvendelser om reglerne for beskatning af fri telefon situationen var en ganske ganske anden i forbindelse med multimedieskatten så alt i alt er det min klare opfattelse at virksomhederne og deres ansatte har fået forbedret forholdene ved afskaffelsen af multimedieskatten

regnet med bliver ramt af den her såkaldte smartphoneskat

skatteministeren har sagt at den

og tredivetusind og at man kun ville få et begrænset provenu i

til tidligere nu viser nye tal så at det er i nærheden af at være det samme antal mennesker som stadig væk bliver ramt

at skatteministeren vil tilkendegive at vi kan kigge på det

smartphone er jo et arbejdsredskab i dag det er jo ikke bare en telefon som man sidder og ringer privat fra i sin fritid

kalender og de kan sidde og tjekke internetnyheder

og tjekke dagens nyheder inden vi kommer ind på arbejde

bliver ramt af den her smartphoneskat når intentionen

interesseret i at vi kan lave en ændring så

ikke er så mange danskere der bliver ramt af det og hele taget om det ikke er et problem

viser jo tværtimod at der er mange flere der bruger fri telefon end vi skønnede i sin tid det er rigtigt at

men det forhold at der er langt langt flere der faktisk bruger den her ordning er da præcis udtryk for at det har været en succes i den forstand at vi har fundet den rigtige balance og at man jo ikke oplever det som en begrænsning på

var om beskatningen ville forhindre at man

den første november 2011 vi har ikke skat på håndværkeres redskaber så vi finder det også helt naturligt at vi fjerner skatten på teknologiske arbejdsredskaber

sine mail som jeg sagde i første runde sin kalender man kan se nyheder nyheder man kan læse dokumenter man

afskaffe multimedieskatten

at det var en skat på arbejdsredskaber det var det debatten gik på

vi i dag kan se at tallene stort set er de samme at det er det samme antal mennesker som bliver

mig bare hvorfor man skal have den samme skat ind

som fik så meget kritik og som de argumenter er rettet imod så gik

for beskatningen af fri telefon

udtryk for at der er fundet en meget god balance mellem det vi godt vil opnå på den ene side altså at man faktisk

fremmer brugen af arbejdsredskaber også efter arbejdstid og på den anden side at der sker en rimelig beskatning af forskellige personalegoder den balance synes jeg er fundet

en skat på fremtidens teknologi

på en bærbar computer og ikke en stationær computer nu lægger man en skat på en smartphone men ikke på en almindelig computer

lidt tåbelig for mange mennesker en iphone bliver beskattet men

ipad bliver ikke det virker ganske unaturligt hvorfor det lige præcis er smartphones som er et arbejdsredskab for rigtig mange som øger mobiliteten på arbejdsmarkedet fordi man

på besøg hos moster eller sidder i et tog på vej til arbejde det gør at der bliver en bedre mobilitet

mig jo meget at man nu bruger den her skatteskrue til at få så mange penge i kassen

ekstra skat på arbejde jeg nævnte ikke noget i første runde

det er

faktisk blevet en succes fordi er mange

bruger den når de tilbyder medarbejderne den her frie telefon og så bliver man så beskattet af

har da mange fordele både for virksomhederne og for medarbejderne

i skat opfatter

store problem helt anderledes end multimedieskatten det kan jeg garantere for der var meget store protester imod det og meget store

selvvalgte eneforsørgere ret til et særligt børnetilskud for det andet undtages flygtninge der har opholdstilladelse efter § syv eller § otte i udlændingeloven fra optjeningsprincippet for ret til børne og ungeydelse

som det ser ud i dag kan eneforsørgere få et særligt børnetilskud

femtentusind kroner årligt

der lever hvis barnet efter forældremyndighedsindehaverens død er blevet adopteret af en

det særlige børnetilskud skal altså ses som en slags forsikring mod udefrakommende ulykker såsom dødsfald tilskuddet sikrer at

havner i en sådan sådan tragisk situation

hjælpende hånd med dette forslag

er selvvalgte eneforsørgere ret til det særlige børnetilskud det betyder at

modtage det særlige børnetilskud lovforslaget er dermed i modstrid

hensigten bag det særlige børnetilskud

en forsikring mod udefrakommende ulykker bliver det nu

være eneforsørgere det vurderes

skatteborgernes penge og særlig hvis udvidelsen er i direkte modstrid med den oprindelige hensigt med ydelsen den anden del af lovforslaget handler om at man lemper optjeningsprincippet

og ungeydelse og børnetilskud

blev indført for at fremtidssikre det danske velfærdssamfund

være tilgængelige det satte det danske velfærdssamfund under pres og

uholdbart rent økonomisk med lovforslaget lempes disse regler så flygtninge der har opholdstilladelse efter § syv eller § otte i udlændingeloven undtages

noget af den fremtidssikring af velfærdssamfundet som venstre har

sluttelig bemærke at jeg ikke synes at regeringen demonstrerer god regeringsførelse

også to taler men jeg holder dem gerne i forlængelse af hinanden for jeg

i de to forslag blandt andet har red barnet jo kaldt kaldt denne finanslov for

en børnevenlig finanslov og det er jeg

politik over for børnefamilierne og ikke mindst over for børnene i danmark har vi jo ellers indrettet os sådan at vi holder hånden økonomisk under de børn som kun har en forælder børn hvor faderskabet ikke kan fastslås eller børn hvor det kun er den ene af forældrene som lever de har ret til et særligt børnetilskud

børn som er afskåret fra at kunne modtage bidrag til forsørgelse fra begge forældre indtil to tusind og ni

var det sådan at også de enlige kvinder som havde

særligt børnetilskud som er på knap femtentusind kroner om året inklusive tillæg men

være slut med at de her enlige kvinder som havde fået et barn ved kunstig befrugtning

have ret til det særlige børnetilskud og det var synes jeg måske et af de mere slående eksempler på at det jo ikke var

må man formode havde truffet et andet valg end det som man fra

det politiske flertals hold åbenbart lige mente var det rigtige

som skulle opleve at have nogle andre økonomiske kår

udtrykker en speciel omsorg for

enlige kvinder havde en større mulighed for at træffe valg om

rigtig tilfreds med som ordfører her i dag

sætte en streg under at det igen skal være barnets bedste som er omdrejningspunktet for hvornår vi giver det særlige børnetilskud jeg er også rigtig tilfreds med at vi er

den forskelsbehandling der var i forhold til de cirka otte hundrede børn af eneadoptanter som vi har i danmark således at det bliver alle børn

kun har en forælder som fremover modtager det særlige børnetilskud mimi jakobsen som er generalsekretær for red barnet

forrige uge et debatindlæg med med overskriften danmark har fået en børnevenlig finanslov og det har hun nemlig

kommer også til at kunne mærkes hos de flygtningebørn hvis familier fremover bliver undtaget fra det optjeningsprincip der ellers er i børne og ungeydelsen og

bopælsperioder i grønland og

en noget uhensigtsmæssig og må man vel også formode utilsigtet konsekvens af optjeningsprincippet

ikke at agere inden for rigsfællesskabet i forhold til vores ydelser så socialdemokraterne kan altså i

at have ondt både i økonomien og i tænderne og derfor

glad for at kunne stå her som ordfører også for det her forslag som indfører en ny ret til tilskud til de mennesker som får

man kan få hjælp til sine udgifter til tandplejen det bliver en ret som gælder

dem som får gavn af det her forslag

er jo nogle af dem som har det største behov og som vi er mange som i meget lang tid har

hjælpe det er kontanthjælpsmodtagere det er modtagere af ressourceforløbsydelsen

er det at komme til tandlægen i tide en investering og det kan godt være en investering som man synes

det kan altså være en investering som kan betyde at man ikke siden hen skal døje rigtig meget både økonomisk og på helbredsfronten med de tandproblemer som man så ikke fik behandlet

får fuld dækning for beløb som er over seks hundrede kroner årligt hvis man er fem og tyve år eller derover og på de laveste ydelser vil man få et tilskud på fem og tres procent

og som så samtidig tilhører den gruppe som har de største økonomiske udfordringer og er økonomisk vanskeligst stillet

at forebygge udsættelse af lejere

sat ud af sin bolig

er en meget voldsom social begivenhed det er en begivenhed der risikerer at føre til hjemløshed føre til massive sociale problemer i mange år fremover og

i vores magt for at forebygge

en stigning i antallet af lejere der er blevet sat ud af deres bolig også i de år hvor det jo gik ufattelig godt vi

arbejdsløsheden var historisk lav det gik faktisk rigtig godt i danmark men selv i de år fortsatte antallet

med at stige og samtidig

selvfølgelig var uacceptabelt og der var også en der mente at nu var kurven knækket men problemet blev altså ved med at vokse i omfang først nu her i september måned kom

da de kom først fik vi dem for københavn og siden kom

vi også klar over at det er

meget stort arbejde at få vendt den kurve så selv jeg som betragter mig selv som optimist

håbe på at det skulle kunne lykkes allerede

gælder det om at holde fast vi har allerede taget flere initiativer

få bremset udsættelse af lejere blandt andet

vi jo afskaffet starthjælpen

og vi har i fællesskab med satspuljepartierne sat massivt af til at vi kan lave gældsrådgivning

en særlig indsats i de udsatte boligområder i det hele taget men det skal altså ikke

nu kan vi med lovforslaget her give et nyt redskab til kommunerne et redskab som kommunerne har efterspurgt igennem længere tid

nemlig at de midlertidigt har mulighed for at gå ind og hjælpe med

en udsættelse det er stadig

men forudsætningen er at det skal være en midlertidig hjælp indtil der bliver fundet en mere holdbar løsning for familien kommunerne har

meldt at de har manglet den her mulighed for at kunne give en midlertidig økonomisk hjælp

tror kan bidrage yderligere til at få begrænset antallet af udsættelser og hver eneste gang

hen så vigtigt

finanslovaftalen er der nogle yderligere initiativer til at forebygge udsættelse af lejere men de forslag bliver fremsat

men jeg skal selvfølgelig anbefale også dette lovforslag som helt afgørende vil kunne

at tallet kan holde men det er jo meget meget begrænset hvad man kan sige

faldet i forhold til samme tidspunkt året før at slutte at der i

vi ved det fra boligselskaberne som vi jo heldigvis arbejder rigtig tæt sammen med

at vi ikke skal bruge det arbejde som er på vej det ser jeg også meget frem til men men vi bliver nødt til

sagde i min tale er hver eneste udsættelse vi kan forhindre hvert eneste barn der ikke skal opleve at blive sat ud

ikke række armene helt i vejret endnu både fordi hver eneste udsættelse er en for meget

tusind og elleve er faldet med over tyve procent svarende til over fire hundrede færre udsættelser så

for mig meget signifikant er det nok nej overhovedet ikke men men det er er ganske betydende

også det som blandt andet boligforeningerne fortæller os

at gøre de rette ting vi har gjort mange ting i tidens

og som jeg tror hjælper meget

jeg føler mig helt overbevist om at det vil kunne gøre en forskel

strække den lidt give en midlertidig hjælp sådan

føler mig helt overbevist om at det vil hjælpe for det er jo det

det svarer en ret stor procentdel at grunden til at de bliver sat ud

styr på deres økonomi

ikke styre deres økonomi hvorfor er svaret så at man skal bruge flere af skatteborgernes penge

i stedet for at vi giver dem flere penge går vi ind og betaler deres husleje fra starten af

fode igen hvorfor er det hele tiden

tror jeg det var vi satte af til gældsrådgivning og flere forskellige slags gældsrådgivning og gældsrådgivning helt ude i i de enkelte boligområder det tror jeg er noget af det der boner igennem

mig til at vores folk ude i boligforeningerne

det har en selvstændig effekt at vi

kan det også nogle gange være et godt svar at kommunen får det redskab at

kan gå ind og betale en husleje mens

omkostningstunge menneskelige tragedier

socialt udsatte menneskers husleje på forhånd så det de får udbetalt er deres rådighedsbeløb det

pengene smartere og klogere og opnå de samme effekter nu gør man noget hvor man skaber en skidt incitamentsstruktur

min opfattelse er det ikke noget der får folk til at være mere ansvarlige tværtimod

hendes egen regering siger at den fastholder

er noget vi ved

tale om nogle reelle politiske diskussioner

kan have men det gør så også at det på en måde er lidt sjovt at høre

frihedspartiet gå ind for at man skal administrere folks penge ved

i nogle tilfælde at lave sådan

jeg vil bede ordføreren om at bekræfte at i aftalen mellem enhedslisten og regeringen ligger

de omhandler meget forskellige ting dette lovforslag består af to dele en del om tandpleje

som modtager de laveste ydelser og en anden del om tilskud til udsætningstruede lejere i den første del af lovforslaget indføres en ret til tilskud til personer

kontanthjælp eller lignende til dækning af udgifter til alle former for forebyggende

og behandlende tandpleje regeringen kalder gruppen for personer der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik

er tale om folk på kontanthjælp og andre ydelser der ligger i den størrelsesorden det betyder med andre ord at det er personer

vi kender som dovne robert som vi nu skal give gratis tandpleje

i offentlige udgifter penge der ser ud til at komme fra de skattestigninger som er i finansloven det vil altså gøre det dyrere at være dansker

og det vil betyde at endnu flere arbejdspladser forlader danmark

verdens højeste skatteniveau højere og vi skal ikke gøre verdens

tiden er ikke inde til at vi giver gaver til personer på overførselsindkomster derimod er tiden inde til at hjælpe disse personer til at komme ud på arbejdsmarkedet derved vil de selv have muligheden for at tage ansvaret for deres egen tandpleje den anden del af lovforslaget handler om at kommunerne får øget mulighed for at yde økonomisk støtte til personer der er udsætningstruede på grund af huslejerestancer

det var under vk

fokus på udsættelser vi bad sfi om at undersøge hvorfor lejere blev sat ud af deres bolig

da antallet af udsættelser fortsatte med at stige bad

af hvorfor lejere bliver sat ud af deres bolig den undersøgelse ligger endnu ikke klar men kommer i december

hvor man undersøger problemerne indhenter sagkyndige anbefalinger udefra og laver en bred aftale om tiltagene

et lille ikkegennemarbejdet tiltag som ikke er underbygget af en undersøgelse og som udelukkende er lavet med det parlamentariske grundlag at dette tiltag kommer nu undrer mig endnu mere da regeringens ministre tidligere har udtalt

at sfis undersøgelse var blevet offentliggjort

i den brede aftale til imødegåelse af udsætning af lejere fik kommunerne en række redskaber til bedre at hjælpe lejerne kommunerne fik flere informationer om

hvis de ikke selv formåede at betale deres husleje og så videre inden vi giver kommunerne flere redskaber er det relevant at vide om kommunerne overhovedet

komme med et større udspil om at undgå at lejere blev sat ud når den nye

dette lovforslag indeholder skattestigninger forringet konkurrenceevne og et udspil til imødegåelse af udsættelse af lejere

ja dagen før

for alle elementerne i de to lovforslag her som man nu holdt ordførertaler om vil man rulle disse elementer tilbage såfremt man

kommet i september og den kommer så til december og dagen før den kommer skal vi vedtage det

om det der er brug for måske er en bedre information til kommunerne om hvordan de kan administrere folks økonomi eller hvordan de kan hjælpe dem med at flytte til en billigere bolig altså hjælpe dem

i de mest udsatte skulle man have fokuseret på en anden gruppe end man har gjort her her tager man

op over så vi venter til næste valg med at fremlægge hvad

har meget forskelligt indhold og endvidere skal

behandles samlet det kan godt undre mig lidt

i min tale forholde mig til de delelementer der er og så må vi

i det videre udvalgsarbejde komme med vores endelige udmelding og bemærkninger til hvert forslag og til delelementerne deri indledningsvis vil jeg gerne kommentere den socialpakke som

med enhedslisten er blevet enig om i forbindelse med finansloven for to tusind og tretten og af hvilken disse to lovforslag

fremkommer umiddelbart er der jo mere integrationspakke end socialpakke i den og jeg synes måske at det havde været lidt bedre hvis man havde delt den op i to forskellige pakker

været ønskeligt hvis man havde fokuseret mere på de sociale områder og afsat en klækkelig sum penge til de udsatte grupper i det danske samfund det undrer mig faktisk at en socialistisk ledet regering ikke i en

mere fokus på for eksempel ældre medborgere og børn og unge der er vokset op i misbrugshjem

nogle kommentarer til l fire og firs i en tid hvor det er mere aktuelt end vi vel tidligere har oplevet at forholde os til værdier og til det som vi som nation og befolkning er rundet af

en periode hvor der dagligt er en dagsorden i medierne med overskrifter om økonomisk krisetid hvor den enkelte borger føler at det er blevet sværere at klare sig og hvor arbejdsløsheden er stigende og den enkelte borger oplever en mere udfordrende hverdag kan det forekomme besynderligt at vi nu skal diskutere et lovforslag som skal øge statens udgifter til en gruppe af borgere der måske ikke ligefrem står forrest i køen af udsatte og mindrebemidlede

de kvinder der ønsker at få børn som eneadoptant eller ved kunstig befrugtning kvinder som for at få adoptionstilladelse har været igennem en myndighedsvurdering af

økonomiske forhold for at sikre at de har tilstrækkeligt

at kunne forsørge et barn for de kvinder der har

at få et barn ved kunstig befrugtning er der ikke tale om en udefrakommende social begivenhed som berettiger til det særlige børnetilskud men om et bevidst valg umiddelbart må det være således at man har gjort sig alle mulige overvejelser og gennemtænkt hvorledes hverdagen skal hænge sammen både indholdsmæssigt og økonomisk når man skal være eneforælder og dermed eneforsørger der er altid nogle konsekvenser af det man som menneske beslutter

der også når man vælger at få et barn alene

er samfundets opgave at bidrage økonomisk til det som er foreslået i det her forslag faktisk mener vi der er større udfordringer lige nu som vi som politikere bør forholde os til

selv i et velfærdssamfund som det danske behov for nøje at overveje hvad vi skal prioritere økonomisk

for nylig forhandlet satspulje og erfaret hvor svært det kan være at tilgodese så mange som muligt af de udsatte og mindrebemidlede grupper og sikre at der ikke er borgere der uforskyldt kommer i klemme socialt og ikke får den nødvendige hjælp vi har besluttet at nogle får afslag at gode initiativer må stoppe og

noget ikke kan sættes i værk jeg forstår ikke regeringens måde at prioritere på burde især

socialistisk folkeparti og socialdemokraterne ikke tænke mere på de mennesker som ikke har det så godt end udstede checks til de for de flestes vedkommende ressourcestærke kvinder som af den ene eller den anden årsag har valgt at leve et andet familieliv og stifte familie på deres egen måde når ministeren for nylig flere gange har talt om at alle skal have varme vinterstøvler uanset hvor

er nok ikke denne gruppe børns fødder der bliver de kolde til vinter her tror jeg at vi skal rette blikket mod helt andre grupper for eksempel enlige arbejdsløse mødre med måske op til flere børn selv om de i dag skulle få særlige børnebidrag kan det stadig være svært at få det til at hænge sammen økonomisk i forslaget ønsker regeringen også at lempe på optjeningsprincippet for flygtninge så de får samme rettigheder som danske familier fra dag

i danmark dansk folkeparti finder optjeningsprincippet udmærket

ikke sådan at man ikke får noget men at det sker med en gradvis stigning i de første to år vi finder det rigtigt at man skal have boet i danmark et stykke tid før der kan opnås fuld støtte fra det danske samfund derfor bakker vi ikke op om den del det nævnes så

danskere med periodevis bopæl i grønland og på færøerne ikke er med i de danske ordninger og også skal optjene retten til fuld ydelse det kan forekomme lidt underligt og det kunne der eventuelt kigges på særskilt

sambehandles med l fire og firs omhandler noget helt andet end l fire og firs

finder dansk folkeparti at der fra regeringens side fremføres en måske lidt mere reel social politik her forslår man at der skal være øget mulighed for at yde hjælp til de borgere for eksempel børnefamilier og socialt udsatte som ikke kan klare at betale deres husleje og er i risiko

at blive udsat af deres bolig på grund af huslejerestancer det er udmærket

som på sigt vil kunne komme til at klare sig efter råd og vejledning fra det offentlige

køl også økonomisk det er trist at vi de seneste år har set et stigende antal personer blive udsat af egen bolig og det er endvidere ekstra trist når der er børn involveret det kan virke meget traumatisk for børn at skulle flytte i huj og hast

det også noteres at kommunerne har givet udtryk for at der mangler muligheder for at kunne yde midlertidig økonomisk hjælp til for eksempel børnefamilier

man er blevet givet lidt mere tid tid til det og det kan foregå i et roligere tempo og på en måde som ikke påvirker børnene unødigt den anden del af dette forslag drejer sig om tilskud til tandpleje til personer som modtager de laveste sociale ydelser

igennem mange år været meget optaget af den forskelsbehandling der findes på henholdsvis sundhedsområdet generelt og på tandbehandlingsområdet der er heldigvis sket lidt forbedringer de seneste år men der er en længere vej forude som skal betrædes der skal ikke herske tvivl om at uanset hvor man befinder sig på den såkaldte sociale rangstige er der et ønske for den enkelte om at have en høj tandsundhed vi ved at smilet er den korteste vej mellem to mennesker og derfor skal det også helst være sådan at alle har mulighed for at smile og ikke isolere sig

at involvere sig socialt på grund af dårlig tandsundhed det ikke kun et spørgsmål om at tænderne ikke er pæne det hænger ofte sammen med at der er tandsygdomme som kræver behandling det har nogle borgere ikke råd til og derfor kan staten allerede i dag yde en ekstra hjælp til de økonomisk vanskeligt stillede mennesker

højde for alle grupper som kunne have behov

som på grund af forskellige handicap har store udgifter til tandpleje disse menneskers forhold burde der vel egentlig også kigges på vi har endvidere set at regeringen har skåret et andet sted på tandplejeområdet

give med den ene hånd og tage med den anden

man er enlig husstandens samlede indkomst er forskellig og derfor er behovet for tilskud vel forskelligt alt efter om man er alene eller lever i et parforhold når man taler tandsundhed er det vigtigt at der ud over penge sættes ind med en helhedsorienteret indsats over for de udsatte borgere for problemet med dårlige tænder er som regel et blandt mange problemer for den enkelte såfremt forslaget om tandpleje vedtages vil jeg opfordre ministeren til at lave en evaluering om et par år så vi kan se om det har haft den ønskede effekt på tandsundheden

håber at der bliver sat ordentlig tid af til udvalgsarbejdet

ikke været en tilfredsstillende høringsfrist

har hørt af intentioner fra regeringen da den tiltrådte

det videre udvalgsarbejde og vi vil selvfølgelig stille en del spørgsmål til

vi flygtninge fra optjeningsprincippet for børneydelser et optjeningsprincip som for flygtninge aldrig burde have været der helt konkret gør lovforslaget at flygtninge får fuld børne og ungeydelse

de har fået opholdstilladelse det er måske det dansk folkepartis ordfører vil kategorisere som integrationspolitik og det kan vi for min skyld sagtens kalde det men pointen for de tre regeringspartier er sådan set den at netop integrationspolitik faktisk er socialpolitik så når børnebidrag er velfærdspolitik eller socialpolitik for

er det også velfærdspolitik eller socialpolitik for

var det at lade optjeningsprincippet omfatte flygtninge helt utilstedeligt for flygtninge er netop mennesker som ikke selv vælger at rejse og forlade deres land og som allerede står i en svær situation og skal etablere sig i et nyt samfund de mennesker imødekommes her og rækkes den hånd som fællesskabet også rækker andre børnefamilier på den måde hører en urimelig forskelsbehandling altså op med det her lovforslag

om den del af lovforslaget samtidig sørger lovforslaget også for at selvvalgt enlige får ret til det særlige børnetilskud igen og det er igen på lige fod med andre eneforsørgere og derved hører en anden forskelsbehandling op for de ting der er påkrævet for at varetage et barn bliver jo ikke billigere af at man selv har valgt at være enlig ordningen udvides i samme ombæring sådan at enlige adoptanter også er med den del kan radikale venstre også

ændres der som andre ordførere også har

optjeningsprincippet til børneydelser sådan at bopælsperioder i grønland og på færøerne også tælles med det anser vi i radikale venstre som fair vi anser det for at give mest mening i forhold til rigsfællesskabet og så er det også de samme betingelser som gælder

venstre ligeledes støtte dermed kan radikale venstre støtte hele l fire og firs og tilmed med glæde men

l fem og firs er egentlig også et dejligt lovforslag at stå her på talerstolen med for det kommer ligesom det er tilfældet med l fire og firs

kunne gøre en stor forskel for nogle mennesker i vores samfund lovforslaget omhandler helt kort to ting tilskud til tandpleje for personer på de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik samt bedre muligheder for at kommunerne på flere måder kan hjælpe deres udsættelsestruede lejere bedre begge ting sigter på at løfte lige lidt mere

være en stor udskrivning særlig når man har en meget lille indkomst og har svært ved at få enderne til at mødes og derfor er vi i radikale venstre glade for at vi med det

får mulighed for at målrette

tandlægetilskud til de her mennesker

lovforslag netop prioriterer i vores sociale midler og udvælger at hjælpe dem hvor skoen trykker mest det samme er tilfældet med lovforslagets anden del

udsættelsestruede lejere bedre forhold det gøres ved at

give kommunerne tilstrækkelige værktøjer give kommunerne de værktøjer som kommunerne har bedt om i forhold til at hjælpe de her mennesker det handler om at kommunerne får mulighed for

yde hjælp til huslejebetaling

en begrænset periode naturligvis men med det formål at forebygge udsættelser

handler det for de her mennesker om at få lidt luft og komme ovenpå få noget rådgivning få hjælp til at sikre

få orden i økonomien

at kommunerne i en begrænset periode kan hjælpe med så at sige at købe tid at købe ro også fordi en udsættelse og hvad deraf følger af genhusning

budget samtidig skal boligorganisationerne underrette kommunerne tidligere og kommunerne forpligtes til at afholde opfølgningssamtaler med de anviste borgere der lægges op til at det er fællesskabets ansvar

udsættelsestruede og på den ene eller anden måde ikke kan få det med at betale deres husleje til at hænge sammen det er klart at for radikale venstre handler det først og fremmest om at løse de grundlæggende problemer som ofte er meget mere

noget helt andet end det ikke at kunne få sin økonomi til at hænge sammen der gjorde vi nogle gode ting som det også

men i radikale venstre har vi det bare sådan at hvis en huslejebetaling eller et par stykker kan forhindre en i forvejen

tilskud til tandpleje for de laveste indkomster

for at der sættes fokus på udsættelser af lejere

radikale venstre også støtte l fem og firs

vi behandler jo to lovforslag i dag både l fire og firs og l fem og firs og jeg vil starte med det første

mellem regeringen og enhedslisten og det er to lovforslag som vi er rigtig glade for

starte med det særlige børnetilskud altså det børnetilskud der som lovgivningen er i dag gives til børn der kun har én forsørgelsespligtig forælder og i praksis er det jo i de situationer hvor kun en forælder lever eller hvor faderskabet ikke har kunnet fastslås i enhedslisten har vi i årevis kæmpet for at få afskaffet diskriminationen på det her område sådan

også børn af eneadoptanter og børn der er blevet til ved kunstig befrugtning af enlige får det særlige børnetilskud det er nu endelig lykkedes også selv om det desværre først træder i kraft

første januar to tusind og fjorten med det her lovforslag tager man entydigt

fremover har man ret til det særlige børnetilskud hvis man kun har en forælder uanset hvordan befrugtningen har fundet sted

forslaget betyder simpelt hen at alle børn af enlige forsørgere ligestilles det er i den grad positivt at man som loven er i dag skelner mellem eneforsørgere

og de såkaldt selvvalgte

når det skal afgøres om der kan gives det særlige børnetilskud

er for mig at se dybt dybt gammeldags og i den grad diskriminerende dermed siger man jo indirekte at

kommet til verden på den ene måde er mindre værd end børn der er kommet til verden på den anden måde

sige at nogle politikeres moralske kvababbelse over at enlige kvinder kan finde på at adoptere børn har den konsekvens at børnene får ringere økonomiske

man kan sige at uanset at der findes nogle mennesker der mener at det der med at enlige kvinder kan finde på for eksempel at adoptere børn er noget værre noget

min forstand at man kan finde det rimeligt

kvinder skal have ringere vilkår end andre børn børn vælger som bekendt ikke

venstres ordførertaler og jeg kan forstå at det afgørende for venstre og dansk folkeparti er om der har været en udefrakommende social begivenhed så jeg får sådan

de to ordførere opmærksom på at det i

årevis har været sådan at der findes kvinder der

der ikke er helt styr på hvem manden er måske var det ovenikøbet planlagt og som har været rigtig glade for de børn og de børn har haft det ganske udmærket det er så det som man ifølge dansk folkeparti og venstre kalder for en udefrakommende social begivenhed det er for mig lidt underligt at man i venstre og dansk folkeparti synes det er ok at kvinder der går i byen og bliver gravide med en mand og derefter har barnet alene gerne må få det særlige børnetilskud men at kvinder der vælger at adoptere

ikke må få det særlige børnetilskud for den slags familieformer bryder man sig ikke om nå men som sagt med den her lovgivning entydigt sat fokus på barnets tarv

lovforslagets anden halvdel handler jo om at undtage flygtninge fra

perioden med bopæl eller beskæftigelse i grønland og færøerne sidestilles med perioder i danmark i forhold til optjeningsprincippet jeg tror ikke det kommer bag på nogen at også den del af lovforslaget

meget glade for i enhedslisten som dansk flygtningehjælp også skriver i

høringssvar er flygtninge mennesker der er tvunget på flugt fra deres hjemland

ikke frit vælge mellem at leve i deres hjemland eller leve i det land hvor de har fået asyl når vi vælger at give en flygtning asyl

en mulighed for dem at vende hjem og derfor bør de mennesker naturligvis behandles på samme måde som alle andre borgere

i danmark vi er for mig at se forpligtet til

af etniske danskere

det her tilfælde vko har indført det her optjeningsprincip på børnechecken for

simpelt hen fordi man placerer mennesker i en situation med så lavt et

nødvendige daglige udgifter

starte livet i danmark i fattigdom

for integrationen i enhedslisten

undren over at familier med humanitært ophold ikke i første omgang var omfattet af lovforslaget det

handler jo som det også er blevet sagt tidligere om at begrænse antallet af lejere der sættes på gaden ved at give kommunerne mulighed for midlertidigt at betale for huslejen det kan spare den enkelte for alvorlige sociale problemer men

set også for kommunen være en ret fornuftig forretning fordi det er meget meget dyrt når borgere bliver sat på på gaden fordi de ikke kan betale deres husleje så vidt kan forstå

mulighed for at gribe ind før udsættelsen sker så er der også tanddelen af lovforslag

også er noget vi er meget glade for i enhedslisten stod det til os

var al tandpleje finansieret over skatten

man skal betale med sit dankort når man brækker en tand men ikke når man brækker

nogen mening og det er rigtig rigtig dyrt at gå til tandlæge det betyder desværre at

med lovforslaget vi behandler i dag

billigere tandpleje for nogle af de danskere der har allermindst at leve for tager vi et lille skridt i i den rigtige retning især de unge som lever for den ekstraordinær lave ekstraordinær lave særlige ungeydelse får nu en god mulighed for at få hjælp til tandproblemer

også kontanthjælpsmodtagere over fem og tyve år og andre grupper

rigtig glade for så tog dansk folkepartis ordfører fat i blandt andet førtidspensionister og fattige folkepensionister det er nogle af de grupper som enhedslisten helt oplagt mener også bør have mulighed for billigere tandpleje så hvis dansk folkeparti vil være med til at finde penge til det

vi meget gerne arbejde videre med det

i i det her land og og som sagt er det

gruppe af kvinder der selvvalgt vælger at få et barn ved adoption

borgere i det danske samfund vi ved at der bliver foretaget en myndighedsvurdering i forhold til eneadoptanter

regne med at de er blevet vurderet til at de har en ordentlig økonomi jeg synes måske

situation lige nu og det kan undre mig at enhedslisten ikke har valgt at prioritere nogle helt andre områder på det sociale

at vi siger at fordi vi som samfund ønsker at tilstræbe at alle børn har ligeværdige opvækstvilkår så hjælper vi i de situationer hvor der kun er en forsørger problemet er bare at været diskrimination på området der er nogle børn hvor man har tænkt at de ikke skal have lov til at have det og og som sagt

altså ikke deres forældre selv jeg har ikke personligt noget problem med at der er kvinder der vælger at få børn alene det ved jeg at der er andre politikere der har

uanset hvilken holdning man har til det altså uanset om man har det moralsk dårligt med at der findes kvinder som sådan set synes er udmærket at være alene

været konsekvensen af den diskrimination der har været på området

enlige mødre der har adopteret eller enlige kvinder der er blevet insemineret har fået ringere vilkår end andre børn af enlige det er fuldstændig rigtigt som ordføreren siger at fordi man er enlig mor er man ikke nødvendigvis en socialt udsat gruppe men det er heller ikke det det særlige børnetilskud handler om det handler om at skabe

der ikke ligeværdige vilkår som sådan der er forskel på hvad vi som forældre kan give vores børn om vi kan købe de dyreste apropos vinterstøvler eller nogle der er lidt billigere men som også godt kan være varme og så videre

her i forhold til hvordan man egentlig gerne vil være socialpolitisk man siger

tror jeg ressourcestærke mødre der klarer sig godt og har arbejde

egentlig bedre end så mange andre jeg synes at det var bedre

at være at man ikke synes at man skal opfordre til den her type

personligt nogen moralske problemer med at enlige kvinder kan finde på at få børn

det er lidt underordnet om dansk folkeparti har fordi det her handler om børnenes opvækstvilkår ordføreren har fuldstændig ret i

ikke er lighed i det danske samfund at forældre i en klasse ikke kan give deres børn de samme opvækstvilkår men vi kan gøre hvad vi kan på alle mulige fronter

det er altså sådan at et af de redskaber det danske samfund bruger er det særlige børnetilskud som vi giver hvis der kun er en forsørger

hvordan man uanset hvilken holdning man har til kvinder der

vælger at få børn alene

det så forstås sådan at når en enlig mor som har et velbetalt

skaber lighed blandt børn i danmark gennem den her lovændring desværre tænk hvis det var så simpelt

og mennesker i det hele taget jeg ved ikke om ordføreren har den samme holdning nej vi skaber ikke lighed mellem alle børn i danmark gennem det her forslag men vi gør det at vi fjerner den diskrimination der tidligere har været tidligere har man sagt at børn af mødre der har valgt at adoptere alene eller børn af mødre der har valgt at få kunstig befrugtning

skulle have ringere økonomiske vilkår

huske hvem er eller

ene forælder er død det synes jeg er diskrimination og jeg synes det

du har adopteret det barn nu kan du så få en børnecheck ordføreren sagde at

bare forklare mig hvordan der bliver skabt lige vilkår for

når en mor med en meget høj indkomst nu får

det er lidt vigtigt at få med vi taler om en særlig ydelse der gives

liberal alliance går jeg ud fra er uenige i principperne for

universelle ydelser er fornuftige men den diskussion

at der i dag findes en universel

kommet til verden gennem kunstig befrugtning af en enlig mor eller børn

den diskrimination fjerner vi nu det synes jeg er fornuftigt hvis man skulle tage liberal alliances frihedshat på jeg ved

set i meget god forlængelse af liberal alliances politik at man ikke diskriminerer diskriminerer mellem forskellige former for

familiens baseret på to indkomster

sig igennem det er det syn venstre har på det

venstre ser på det som en ydelse til familien hvordan

ind på en særlig lille børnekonto og kun kan bruges i

nogen garanti for at forældrene bruger pengene

fru louise schack

mange forskellige måder at være familie på jeg ved godt at er nogle der synes at det burde være sådan at der kun er far mor og børn

være hele tiden men virkeligheden er den at der findes mange forskellige familieformer jeg synes ikke vi kan tillade os som samfund at diskriminere børn fordi deres forældre har valgt at leve i en anden familieform

at man på ingen måde

man vælger at være enlig mor det synes jeg

af at man kommer ud i en meget uheldig situation og mister den ene forælder

uforudset derfor er det vigtigt for mig at man støtter op om dem der kommer ud i problemer det

jeg aldrig hørt venstre stille krav om

dokumentation for at den børnecheck som

ikke forstå hvordan man samtidig kan mene

er adopteret af en enlig mor har ringere økonomiske vilkår i

i byen og blev gravid med en tilfældig mand hvis ikke det er diskrimination

vegne af fru thyra frank

liberal alliance kan ikke stemme for de to fremsatte forslag l fire og firs der handler om tilskud til selvvalgte eneforsørgere forventes at forøge de offentlige

og femten million kroner l fem og firs der handler om tilskud til tandpleje og hjælp til udsættelsestruede lejere

liberal alliance mener ikke at der i den nuværende økonomiske situation er plads til at hæve de offentlige udbetalinger og tilskud til eneforsørgere tandpleje og lejere og stemmer derfor imod de fremsatte

resultat af finanslovaftalen mellem regeringen og enhedslisten

som umiddelbart lyder meget godt der vil jeg gerne lige fremhæve

at betale huslejen for udsættelsestruede lejere der er ingen tvivl om at vi i forhold til det med udsættelse af lejere har

der er flere og flere der gennem årene er blevet sat ud af deres lejlighed derfor er

af lejere for at nævne

er blevet sat i værk gennem de senere år kan jeg nævne at løbedagene er blevet afskaffet at kommunerne har fået bedre mulighed for at administrere udsættelsestruede lejeres økonomi at der er givet bedre mulighed for at få flyttehjælp så man kan flytte til en billigere bolig og at der

i forhold til lejeloven sket en forlængelse af påkravsfristerne fra tre dage til to

vi har gjort så meget gennem de seneste år for at forebygge udsættelser af lejere det har vi fordi der er store menneskelige omkostninger når for eksempel en børnefamilie sættes ud af lejligheden

til halvtreds procent af de lejere der sættes ud af deres bolig er børnefamilier som kommunerne ifølge husvildebestemmelsen skal finde

det er også forbundet med store udgifter for kommunerne når ikkebørnefamilier skal sættes ud af deres lejlighed derfor er det så at kommunerne har efterspurgt muligheden for at de i

betale for huslejen så de imens

lige betaler for huslejen kan få hjulpet borgerne til

få styr på situationen få styr på økonomien eller måske flytte

det kan også godt være at der er krav

skal overtage administrationen af økonomien

er op til dem det har de frihed til at finde frem til jeg hæfter

der står til ansvar for forvaltningen af den her mulighed ligesom det er

kommunerne skal det var så noget af det positive ved de her to lovforslag

endnu flere kvadratmeter til tilskudsjunglen det konservative folkeparti så hellere at systemet blev gjort langt mere enkelt og gennemskueligt og at man tog fat allerede nu for eksempel er der mange former for børnetilskud ud over det vi ser på i dag der er det ordinære børnetilskud til enlige der er det ekstra børnetilskud til enlige der er børnetilskud til forældre under uddannelse der er børnetilskud ved flerbørnsfødsler og der er børnetilskud til pensionister og der er det særlige børnetilskud

engang sikker på at jeg har nævnt alle de former for børnetilskud der egentlig er i dag men det viser bare

er det faktisk sådan at der ikke bliver taget hensyn til om man har en god økonomi eller ej

afhængigt af indtægten så det hele er meget rodet og efterhånden

er logikken helt forsvundet vi ser derfor helt bort fra spørgsmålet

om hvordan børnene er kommet til verden og af hvem men mener at det er på tide at der bliver ryddet op i den her jungle og det er baggrunden for at vi

denne del af forslagene tilskudsjunglen

bliver ikke kun udvidet beløbsmæssigt der kommer også nogle nye rettigheder til der indføres faktisk en helt ny rettighed et helt nyt tilskud til tandpleje for borgere hvor der udelukkende skeles til

grad havde brug for hjælp til at få

den unge skrøbelige pige med flere diagnoser der har svært ved at få fodfæste heldigvis

et ressourceforløb men hun har også svært ved at finde penge til en tandpleje de har brug for hjælp

også knøsen på fem og tyve år som på forunderlig vis

sluppet uden om alle de krav der er til aktivering og derfor lever han fint af kontanthjælp

har en udmærket uddannelse han har brug for

meget håndfaste krav til så han kommer i gang med det samme og selv kan spare op til sin tandpleje ja der er meget stor forskel på mennesker og vi vil meget gerne fra det konservative folkepartis side hjælpe dem som har behov

at det så betyder at det for nogles vedkommende endnu mindre kan betale sig

en uddannelse eller at tage et arbejde derfor så vi egentlig hellere at man hvis man kunne det må man jo kunne undersøge om man kan

målrette nogle af de mange millioner kroner til § to og firs i lov om aktiv socialpolitik

hvis der er brug for tandbehandling og der ikke er nogen økonomiske muligheder for at betale udgifterne i dag som det fremgår af lovbemærkningerne

faktisk gældende i dag nå men konklusionen

er at det konservative folkeparti ikke kan stemme

at fjerne diskriminationen af børn af selvvalgte enlige mødre fordi man generelt mener

at at systemet omkring børnetilskud er uoverskueligt den holdning kan man jo så have men fru benedikte kiær

på spørgsmålet om hvorvidt man fra de konservatives side vil støtte fjernelsen af diskriminationen det er sympatisk jeg synes også at de børn skal ligestilles med

skal høre om det fortsat er de konservatives holdning at vi skal fjerne diskriminationen af børn

om det er holdningen selv om man altså fordi man synes at børnetilskudsreglerne generelt er for komplicerede vælger ikke at

vi ser bort fra hvordan børnene er kommet til verden og hvem der har bragt dem til verden

mener vi ikke at vi kan bakke op om det her forslag for

skal ryddes op nu for der er heller ikke nogen logik i hvor det er man tager hensyn til indtægt og hvor det

versus ikkeuniverselle ydelser til side og alene forholde os til det spørgsmål der hedder er det ok at diskriminere børn der er født af enlige

enten at adoptere som enlige eller

er det ok at de har ringere økonomiske vilkår end andre børn der vokser op med eneforsørgere altså hvis vi kun forholder os til det spørgsmål og jeg spørger til det fordi ordføreren eksplicit i politiken den ottende november

hvis nu vi lægger de andre diskussioner til side hvad er så de konservatives holdning til diskriminationen af børn

i den forbindelse har vi haft en lang diskussion om de her tilskud der er og det er faktisk sådan at selv om man

barn af en eneadoptant så er det jo ikke det samme som at man faktisk er rigtig dårligt økonomisk stillet

gået dybere ned i det har sagt jamen der er noget ulogisk ved det her alle de her tilskud og

mange tilskud hvor man simpelt

ryddes op i det her det skal der ryddes op i

og firs og kun noget om den del af det som drejer sig om udvidelse af optjeningsprincippet således at

at danmark og det danske rige

jo er to forskellige størrelser

formuleringen i danmark til

her i riget således at man kan optjene retten til børne og ungeydelse og børnetilskud også når man bor i færøerne eller i grønland selv om ydelsen selvfølgelig kun udbetales såfremt man flytter til danmark og i øvrigt opfylder de kriterier der er gældende så jeg vil gerne takke ministeren for den store forståelse hun

for den gode dialog vi har haft om sagen siden engang i foråret og for det arbejde hun har gjort for at få det bragt hertil så det nu ligger som et

den her lovændring er i overensstemmelse med en tradition der altid har været i dansk og i færøsk lovgivning nemlig at man har fulde rettigheder i hinandens lande både når det gælder sociale ydelser som

betyder rigtig meget for de færøske forældre som

men jeg tror ikke at ændringen bliver så dyr for statskassen som regeringen regner

i forslaget jeg citerer tilpasningen i forhold til grønland og færøerne skønnes at vedrøre ydelser for cirka fem hundrede børn årligt og at medføre

merudgifter på fire million kroner årligt i to tusind og tretten og cirka fire million kroner kroner årligt herefter jeg kender ikke den statistik som

skøn bygger på men jeg kan forstå på embedsmændene og på ministeren at det er

mig forekommer det her tal at være meget højt det må jeg sige

er som bekendt et meget stort problem for færøerne ligesom for mange andre små samfund men langt langt langt de fleste som flytter fra færøerne til danmark er unge mennesker som søger uddannelse og som ikke har børn mange af dem får naturligvis børn mens de er i danmark men

er de blevet omfattet af de her regler alligevel

jeg svært ved at se at det her tal kan beløbe sig til fem hundrede børn årligt det

hvis det koster mindre end fire million

betyder det utrolig meget for de mennesker som det drejer sig om

tak for det her og tak for ordet

rigtig ked af og det vil jeg selvfølgelig gerne beklage når det så er sagt

har været favnende vi har været vidt omkring de mange elementer der ligger i de to forskellige lovforslag det er jo ikke nogen hemmelighed

da vi forhandlede finanslov at vi kunne lande en aftale hvor socialområdet blev så flot vægtet når man er socialminister er det naturligvis en ting som man er rigtig glad for det var jeg

som vi trænger til at gøre bedre og hvor vi synes at vi kan gøre en endnu større forskel

fra nogle af de partier som ikke har lyst til at stemme for blandt andet

ikke kigger på nogle andre ting end lige præcis at prioritere de ting der ligger i den her aftale at

huske på at ud over det der ligger i det vi aftaler her og det

den store indsats som vi har aftalt for satspuljen der

en hel masse andre områder der ligger tilsynsreformen som vi også er fælles om som handler om at få styrket kvaliteten for

jeg simpelt hen ikke enig det der ligger på integrationsområdet

men det er rigtig vigtige ting

vi har med og som vi skal sørge for selvfølgelig kan

jeg skal ikke tilføje så meget yderligere til den andet end at sige at jeg også opfatter det som diskrimination at forholdene har været som de er i dag og det glæder mig ualmindelig meget at vi kan gøre op med den diskrimination

gerne sige at jeg er glad for rosen fra færøerne

reglerne under den tidligere regering blev at man lige pludselig skulle til at diskriminere inden for rigsfællesskabet men det kom man til da man

vi har kunnet tage den forhandling med enhedslisten der drejer sig om at familier som har flygtningebaggrund naturligvis også kan modtage fuld

jeg vil også gerne sige at der kommer et ændringsforslag

de drøftelser vi har haft og på baggrund af høringssvaret fra blandt andet dansk flygtningehjælp

har ophold efter § ni b

i udlændingeloven også omfattes det vil sige dem

humanitært ophold

det jo som fru maja panduro sagde fordi

det er her vi går ind og siger det er sådan set lidt ligegyldigt hvorfor du er her eller hvem du er

et barn og du er i danmark så koster skoletasker madpakker og vinterstøvler det samme og så hjælper vi til at du kan få din hverdag til at fungere ved at hjælpe dine forældre

er en fantastisk ting at vi på den måde kan sige at vi

synes det er rigtig fornuftigt

ender med at prioritere deres tandpleje væk

ligge og vi har valgt at træffe den afgørelse at det var en fornuftig ting at kigge på dem

på kontanthjælp og på kontanthjælpslignende ydelser

kommer tilbage når det er alt alt for sent derfor har vi brug for at sørge for at den gode sundhedstilstand som

ikke bliver ødelagt af at man lige pludselig har en hel masse år hvor man prioriterer tandlægen væk og

falder helt ud af systemet fordi man

er alle ved hvor udstødt man kan blive hvis man har en dårlig tandhygiejne og hvor svært det kan være at komme ind på arbejdsmarkedet

set rigtig god økonomi i at sørge for at nogle af

naturligvis får hjælp derfor har vi lavet det sådan at man får store tilskud til sin tandpleje hvis man er på de her ydelser i forhold til l fem og firs og huslejerestancer har der været noget polemik og især kritik fra venstre

gør noget når der kommer en sfi rapport

maja panduro svarede at det kan vi ikke fordi der er mennesker der bliver sat på gaden og derfor bliver vi nødt til at gøre noget

er noget kommunerne har spurgt om i lang tid det er noget som i den grad er efterspurgt og som folk er så glade for at der nu

i en situation hvor man har en familie

gå ind med den ekstraordinære hjælp der skal til for at undgå at den udsættelse bliver til noget det er en god idé for den børnefamilie der ellers skulle

og skulle flytte dem rundt så det her er altså en løsning som er rigtig god både for den enkelte

for samfundsøkonomien afslutningsvis vil jeg sige at jeg naturligvis er indstillet på at indgå konstruktivt i udvalgsarbejdet lovforslagene her omfatter jo mange forskellige elementer og

være yderligere opklarende spørgsmål eller yderligere debatter

en fantastisk aftale vi har lavet med enhedslisten

at man skaber den her lighed som ministeren åbenbart så gerne vil have

får børn som enlige forsørgere som enlige

er ressourcestærke i forhold til så mange andre

har den holdning til det her

gerne vil have ligestilling på det her område så det har vi

få opfyldt jeg kan

at man som socialdemokrat kan gå ind for det her

lige nu er der altså en forskelsbehandling af børn

og der har vi altså i dag diskrimineret

også sige i forhold til de kvinder

vide at fordi de har valgt at adoptere i stedet for at være blevet enlige forsørgere på en anden måde

de påtager sig et ansvar de hjælper et barn og de vil gerne stille sig til rådighed for at være den trygge base som et barn har brug for

er en mærkelig tak vi kvitterer med som samfund når

så er det også dit eget ansvar

vi har jo kun mulighed for at stille to spørgsmål så vi må gøre det hele skriftligt efterfølgende

kunne have været med jeg var i min tale også inde på pensionister som for nogles vedkommende har meget meget lidt at rutte med og derfor faktisk også har behov for den her støtte

kontanthjælp som får boligydelse og som

en situation tror jeg som alle godt kan forstå

at tage sig af sine børn så er det rigtig svært

det vi gjorde med skatteaftalen var jo blandt andet

fordi vi lige præcis anerkender at for dem der er enlige er det ekstra svært og det er ekstra godt

bidrager og er på arbejdsmarkedet

i forhold til de enlige i forhold til tanddelen

kunne have valgt at lægge snittet mange forskellige steder men vi har valgt at lægge her ud fra det rationale

har drøftet hvordan sørger vi for at de unge mennesker som jo heldigvis kommer igennem børnetandplejen og som har en god tandsundhed ikke falder helt igennem og der har vi lavet den model som vi har gjort samtidig med at

for dem der er over fem og tyve

anden bureaukratisk model hvor man skal have godkendt hvilket tandarbejde man skal

at få et tilskud som er så stort

at få lavet tænderne hvis der er knas med dem

vi ved jo at der er mange

er jo ikke afhængigt af indkomsten

mindre incitament til at arbejde for nu får man endnu en ydelse

rapporten den kommer jo dagen efter at vi skal vedtage det her lovforslag der kommer rapporten fra sfi med resultaterne og det

lave aftaler med folk hvis de ikke selv kan styre deres økonomi om at man kan hjælpe dem med at administrere at eksempelvis huslejen

en hel masse ting og derfor kan man jo også at den indsats som vi har sat i gang og som jo kun har haft tid

allerede har betydet at for første gang i rigtig mange år ser vi et fald i antallet af familier der bliver sat på gaden det synes jeg er rigtig fantastisk

mange kommuner som har efterspurgt andre løsninger og andre muligheder og det synes

ganske fremragende nemlig at en af de ting som man har efterspurgt eksempelvis

lade sig gøre vi har i satspuljekredsen haft frivillig gældsrådgivning og man har tidligere også under den tidligere regering arbejdet med de her dagsordener og det er jo frugterne af de arbejder vi alt i alt ser nu

elleve vi sætter pris på at det for vi mener det er noget af det der virker

vi skal vedtage en lovgivning om

hvad vi skal gøre i forhold til udsættelse af lejere dagen

det ville jo have været skønnere at vi lige kunne have haft tålmodigheden til at vente den dag

have sikret at vi var kommet med en samlet pakke som gav mening

have gjort noget sidste år men nu er det én dag vi snakker om én dag

vi vil stadig væk synes det er en god idé at man kan gå ind og hjælpe folk med at betale deres husleje hvis man dermed kan forhindre at de bliver sat på gaden

en aftale også med enhedslisten om at når

sætter vi os sammen og drøfter om der er yderligere

kan gøre for vi har jo ikke udtømt den her dagsorden men det er et skridt på vejen og et skridt på vejen som forhåbentlig

står der bla

angiver at de har svært ved at administrere deres økonomi

fem og halvfjerds procent siger at de havde gæld på udsættelsestidspunktet

atten

at kriminalitet er en årsag til at de bliver sat på gaden syv og tredive procent

sat på gaden mit spørgsmål er hvad er ideen

at betale folk flere penge altså at man betaler folks husleje når størstedelen angiver at det

på gaden vil ministeren ikke mene at det skaber en meget skæv incitamentsstruktur lad være med at betale dine regninger vær dårlig til at

gå hen det tror jeg

en situation der er nogen forældre eller andre der har lyst til at opleve derfor handler det jo om at hjælpe folk

ikke kan styre deres økonomi så vil jeg sige

indtægter at lære hvordan man håndterer det derfor har vi blandt andet

når vi lige præcis taler om udsættelser er altså at

eller andet teoretisk med at folk ikke kan betale deres regninger de bliver sat på gaden og det er kommunen der ender med at skulle samle den ekstraregning op der ville være derfor er det også dårligt for samfundsøkonomien

hvordan forbedrer det folks evne til at styre den økonomi

forudbetalt noget betaler huslejen de andre initiativer er jo ting der koster penge og det er initiativer som skaber en dårligere incitamentsstruktur

et eller andet om børneposer og tøj og alt muligt andet der er nogen der her har nogle problemer med at sige at det er svært at

og er løsningen når det handler om ikke at kunne styre økonomi at man så betaler folk flere

det synes jeg da er et stort samfundsproblem men jeg synes det er lige så alvorligt

et problem alligevel og jeg synes vi skal gøre hvad vi kan for at undgå det jeg synes vi skal gøre hvad vi kan for at få hjulpet folk til at det ikke er en situation de bringer sig i jeg er enig i at det er en rigtig god idé at folk

kan få hjælp og at man kan sørge for at eksempelvis deres husleje bliver betalt før de får resten af deres rådighedsbeløb det kan man også godt inden for de forskellige ordninger lave frivillige aftaler om og det er noget som er rigtig fint

eller anden form for overførsel de kan jo også lige pludselig stå i den situation og der kan det altså give god mening at sige til kommunen kan i forhindre en udsættelse så har i nu et nyt redskab til at hjælpe jeg tror ikke at der er nogen som helst der spekulerer i det for det her er en situation der er